set meget godt alt er ikke perfekt men skiftende regeringer og og folketingssamlinger har rustet danmark til fremtiden og det ser vi resultatet af nu og det skal vi glæde os over

det store spørgsmål er selvfølgelig om det så betyder at vi kan læne os tilbage og nyde frugterne af fortidens ansvarlighed og svaret er ja det kan vi godt men ikke særlig længe hvis danmark fortsat skal være i god form og vi skal sikre at de gode tider

det fordi jeg for cirka en måned siden samlede nogle af danmarks dygtigste virksomhedsledere og iværksættere eksperter og fagforeningsfolk

fra mødet med en oplevelse af at fremtiden vil byde på endog meget store forandringer med teknologiske kvantespring vi dårligt kan forestille os nye måder at lære

arbejde og leve på masser af nye muligheder for et land som danmark men vi gik også fra mødet med en forstærket bevidsthed om at vi er nødt til at række hænderne frem for at gribe de muligheder vi får ikke noget foræret derfor skal vi

have alle der overhovedet kan med i arbejdsfællesskabet vi har brug for deres bidrag til danmarks vækst og dem der står uden for arbejdsmarkedet har brug for at blive en del af arbejdsmarkedet så de kan forsørge sig selv og deres børn det er vigtigt og lige nu har vi bedre chancer

end tidligere for at det kan ske det er derfor at regeringen

som giver større vækst og flere arbejdspladser og det er derfor at vi gerne vil være med til at give flere mennesker bedre kompetencer og ruste dem til fremtiden sidste år lavede vi jo to trepartsaftaler som blandt andet handlede om flere praktikpladser og bedre erhvervsuddannelser kvalifikationer til dem

vi blandt en af flere hovedopgaver arbejde for endnu en trepartsaftale som denne gang skal give mere og bedre voksen og efteruddannelse til dem der er i arbejde

straks overenskomstforhandlingerne forhåbentlig når et positivt resultat og jeg tror det kan lade sig gøre for både fagbevægelsen og arbejdsgiverne udviser i disse år

udsyn og en rettidig omhu som er vigtig og som vi måske ikke til alle tider har matchet her i salen de går ikke og spørger sig selv om

var den bedste danske opfindelse de spørger sig selv om hvad er den næste opfindelse hvad skal den næste opfindelse være og hvordan gør vi danmark klar til fremtiden jeg håber at vi

kan gå sammen om at have store visioner for vores lille danmark og modet til at træffe ansvarlige beslutninger det synes

har valgt os det skylder vi danmark og jeg glæder mig i hvert fald for min part

til at komme i gang og endnu en gang

det må siges at have været et ualmindelig dramatisk

har afsluttet to tusind og sytten er jo et år der på samme vis

som ved flere lejligheder desværre har sat spørgsmålstegn ved

andet relationen usa europa

og et stadig mere aggressivt rusland vi har

der desværre bevæger sig væk fra europa og i øvrigt væk fra

de helt grundlæggende principper for retsstaten vi har mellemøsten der fortsat står i brand der en stor migrantkrise og vi har jo desværre også

særlig situationen i rusland

den udenrigspolitiske diskussion vi i mine øjne bør opprioritere

folketinget og derfor kunne jeg godt tænke

tage hul på den diskussion som jeg synes er helt nødvendig at komme i gang med nemlig spørgsmålet om den

hvad regeringens overordnede holdning

ganske store både energipolitiske men også sikkerhedspolitiske konsekvenser

men for hele nordeuropa og dermed potentielt hele europa og

for få dage siden og som jeg håber vi sammen kan samle op på når vi senere i år skal til at diskutere hvilke krav

at engagere mine europæiske kollegaer i en diskussion

nord stream to som jo som udgangspunkt er et kommercielt projekt og som derfor som som udgangspunkt også skal behandles efter landets love altså vores miljølovgivning

og hvad der ellers er af lovgivning om

linjeføring og havmiljø og andet

brug for at man i et europæisk perspektiv

til det her anlægsarbejde med den indfaldsvinkel det agter jeg fortsat at presse

min svenske kollega fordi sverige og danmark er lidt

forventning oven på de konsultationer jeg har haft at vi i et fælles dansk svensk initiativ formentlig på energiministerniveau snarest henvender os på ny direkte og skriftligt

få rejst den her debat præcis i det perspektiv som

i sagen og har allerede taget stilling til russernes ansøgning om

hvor de nordiske socialdemokrater også havde anledning til at diskutere spørgsmålet derfor tror jeg

er nødvendigt at det her ikke alene bliver et

statsministeren vel egentlig også sagde det så bliver det her storpolitik før eller siden og spørgsmålet

energiministre fordi det her jo også risikerer at sætte spørgsmålstegn ved det vi i mine øjne har en interesse i nemlig

både handler om forsyning men selvfølgelig også handler om at sikre en uafhængighed af dem vi ikke måtte være enige med når det kommer

til det geopolitiske så selvfølgelig er det et anliggende for energiministrene

havde et ansvar valgte

med den fremfærd rusland har i dag og

er at alt andet lige medmindre man ligesom har en anden platform

vil det jo være sådan at en ansøgning og vi

skal vurderes efter efter gældende ret altså gældende miljøret og international

give en en rimelig sikker

skal det være fordi man anlægger en en anden vurdering

den her sag ind i en kontekst af

for europas energiforsyning for sikkerhedsbilledet

så har vi brug for at få en europæisk ramme om den debat det arbejder jeg målrettet for og jeg har som sagt også rakt hånden ud

den svenske statsminister fordi min læsning er at danmark og sverige

set er i samme situation og har en fælles interesse i at få løftet den her sag op i det perspektiv som som

ikke bare den britiske befolkning men jo også til alle os andre om hvordan den britiske regering planlægger exit fra

den måde den britiske regering vil gå til det her på

er via en såkaldt hård tilgang altså en hård brexit forstået på den måde at man vil forlade eu fuldstændig

og de andre briter har mødt siden folkeafstemningen i sommer ja det er et eu der har sagt til briterne at hvis de vil have en frihandelsaftale med

til det indre marked så skal de acceptere fri bevægelighed

til storbritannien når man følger den britiske debat

derfor har eu jo på forhånd skabt en situation

stærkt inde i handelsspørgsmål også selv om det måtte betyde at briterne får fuld kontrol

er det indre marked per definition et marked der hviler på fri bevægelighed ikke kun

men også for tjenesteydelser og kapital og personer

det signal der er sendt af sted og så har det jo været sådan at eu syv og tyve har været afventende

jeg vil simpelt hen ikke acceptere det synspunkt at der skulle være noget i eu syv og tyve ageren der er bestemmende for

britiske ønsker der nu formuleres

til eu jeg har hele vejen igennem tilkendegivet det jeg også gjort direkte over for den engelske premierminister at den danske attitude vil være samarbejdsorienteret altså vi har ikke besluttet at storbritannien skal forlade eu vi er kede af det derfor har vi

set også en ambition om hvis ellers det er det storbritannien vil at bevare storbritannien så tæt

på eu syv og tyve som overhovedet muligt men det beror jo på at det land selv gør op

en grøn og en gul tale og var klar dagen efter med en tværministeriel taskforce i storbritannien var der jo et stort spørgsmålstegn

har været at sige at nu må storbritannien beslutte hvornår

for at bevare en fornuftig forhandlingsposition

har budskabet fra eu syv og tyve

altså man kan jo ikke bare have

noget pick and choose det indre marked er en konstruktion som hviler på en række forskellige friheder

må det ske på en balanceret måde deri ligger jo ikke at man har sagt at man slet ikke vil diskutere med storbritannien det gjorde vi jo allerede med den aftale der blev lavet med cameron

en bremse for hvor meget østeuropæisk indvandring der kunne finde sted i en periode så man har jo ikke afskrevet sig

for at være imødekommende men man har haft en udgangsposition at stå her og sige at det ligesom er bestemmende for hvad det så er for et valg man foretager i storbritannien

britiske regering at komme hjem med en forhandlet løsning som kan accepteres af den britiske befolkning og som respekterer det valg briterne tog i

få anfægtet fordi jeg kunne godt tænke mig en situation

tæt og forpligtende handelspolitisk aftale med briterne også gerne formuleret direkte i forhold til det indre marked og ja danmarks position er selvfølgelig at briterne kan få suverænitet over deres grænse og over indvandringspørgsmål

det eu har sagt som jeg synes er meget meget fornuftigt

det er storbritannien der ønsker at forlade eu nu må storbritannien gøre op hvornår man

i gang med de formelle forhandlinger

det vi sidder og venter på måske får vi et svar i dag altså jeg ved det ikke

premierministerens tale for jeg står her jeg må gøre mig bekendt med den senere under alle omstændigheder er heller ikke i dag at artikel halvtreds bliver trigget den bliver trigget på et tidspunkt og så starter forhandlingerne

det der er vores fælles eu syv og tyve udgangspunkt som jeg synes ikke kan være anderledes er at en aftale skal være balanceret med rettigheder følger pligter og sådan må det være

læser dagbladet information jeg regner ikke med

omtalt en meget stor rapport

den såkaldte oxfam rapport som viser at det nu er

otte rigeste mænd i verden ejer mere

milliarder mennesker på den her jordklode og det er jo en vanvittig ophobning af penge på få hænder jeg skal ikke lægge skjul på at

et uretfærdigt og dumt system der skaber den slags

og det er nok heller ikke så mærkeligt at der er flere og flere der vender sig imod globaliseringen fordi det

altså ikke er alle der er de store vindere af den

en masse mennesker bliver hægtet af det gælder også herhjemme hvor indkomsterne hos topcheferne og den rigeste ene procent er stukket af mens

faktisk bliver fattigere

skal vi ikke kigge ret mange dage tilbage før

vi kunne læse at økonomi og indenrigsministeren ligefrem mener at ulighed slet ikke er værd at beskæftige sig med

og den samlede regerings holdning at ulighed også i lyset af den oxfam rapport slet ikke er værd at beskæftige

mørkelægning af et

en misvisende fremstilling af det der er

helt præcist referat af hvad økonomiministeren har sagt

ligeglad med spørgsmålet om lighed og ulighed

er at der ikke er for stor forskel på høj og lav altså i ethvert perspektiv og det gælder

også det økonomiske perspektiv så det er bestemt ikke noget

man skal være ligeglad med

ikke oversættes til at en hvilken som helst ændring i ginikoefficienten på anden decimal

er jo en flygtningelejr dag et efter den totale naturkatastrofe hvor alle sidder og

så uddeles der kvoter og

der nogle der begynder at bage brød af deres mel

så kommer der vækst og så kommer der noget afledt ulighed

et land hvor de økonomiske forskelle

presser små lokale producenter man truer med at flytte virksomheder ud og store virksomheder

får så meget økonomisk magt at de nærmest er større end nogle stater det er jo en del af problemet og i den forbindelse er danmark absolut heller ikke nogen ø det er jo ikke ligegyldigt om danmark deltager i et ræs mod bunden på selskabsskatten som både den tidligere og den nuværende regering har har været medvirkende til hvordan vi beskatter kapitalindkomst eller

hvordan vi pålægger arveafgift og statsministerens egen egen økonomiske politik er jo

ikke at statsministeren vil påstå andet

at det er skidt kan statsministeren så svare på hvornår vi når dertil at vi ligefrem skal håndtere uligheden

i hvert fald hvis man ligesom lægger den ekstra dimension ind der handler om at vi også

set vist i i fuld skala at

det at der ikke er for store forskelle en en værdi men

som helst tiltag der øger et eller andet på ginikoefficienten på en decimal

en telefon som ikke fandtes for ti år siden

en af årsagerne til at der er nogle virksomheder

rige over en tiårsperiode fordi de har været dygtige og innovative

stigende og endda i forhold til andre lande meget

af lande som østrig altså det

for de børn der er ramt af for eksempel regeringens kontanthjælpsloft så uligheden har altså nogle meget meget store konsekvenser også for nogle enkeltpersoner det jeg spurgte statsministeren

jeg siger ikke man skal gå imod en hvilken som helst ændring i ginikoefficienten det spurgte

hvornår bliver uligheden så så voldsom at statsministeren faktisk vil gøre

balance med sig selv og se om vi ikke

en kombination af forskellige tiltag er i stand til at flytte mennesker fra passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet så de kan tjene deres egne penge

der er kommet ind på arbejdsmarkedet uden at have ret meget uddannelse

det er jo alt sammen et forsøg på at fremme en samfundsudvikling

lige muligheder og får adgang til at bruge

velstand og derfor er det her spørgsmål om kun at se på lighedulighed i sådan

for snævert det er et parameter blandt andre og danmark er ikke i en situation hvor vi har et

mine spørgsmål kommer også til at dreje sig lidt om oxfam rapporten for der er to ting

jo som sagt siger at otte mennesker ejer mere end de fattigste tre

at overvære trumps første pressemøde

spørgsmål kommer til at handle

nu har min gode kollega fra enhedslisten

snakket om det ud fra et dansk perspektiv men jeg lyst til at kigge på den

hvor vi har vores finansminister

årsrapporten fra world economic forum siger jo også at

er den enorme ulighed mellem rig og fattig på den ene side og

hvordan vil danmark og dermed regeringen

gør med den enorme globale ulighed for et system hvor otte mennesker ejer mere end tre

milliarder er et fuldstændig ustabilt system det er ikke et bæredygtigt system

tidspunkt vil de her tre milliarder ikke længere finde sig i det

at vi bliver nødt til at gøre noget ved den globale ulighed

nu har vi vores finansminister dernede og jeg er nysgerrig

ejer halvdelen af verden eller lige så meget som

den den nederste halvdel indkomstmæssigt og så sidder de der på toppen af

penge og gør ingenting hvis man kigger ned i det

der er flere af de der mennesker som jeg selv har mødt ude i verdenssamfundet som er dybt dybt engageret i mange af de debatter som jeg

bekæmpelse af malaria og børnedødelighed

uddannelse i de fattigste dele

det nu er bill gates eller eller nogle af de andre bill gates deltog blandt andet i klimatopmødet i paris

agerer ligesom nationalstaterne gjorde

i gamle dage hvor formueophobningen fandt sted

det er bare en nuance der er nødt til at være med i den her debat

en forudsætning for ikke bare den fattigste halvdels tålmodighed men også for alle vores andres tålmodighed altså hvordan agerer de mennesker der har de her formuekoncentrationer

et mindre problem end hvis de agerer op imod klodens interesse den nuance skal med så

at undgå skattehavne og og den slags ting er

land der er at finde på den internationale scene alle de steder hvor det handler om at fremme transparens og rimelighed

med syv og tredive meget profilerede virksomheder gik ud og sagde vi bliver nødt til at skabe en ny økonomisk model en mere grøn og mere retfærdig økonomisk model jeg håber bare at regeringen vil have større ambitioner på det område og så vil vi i hvert fald gerne bakke op fra alternativets side det andet var

jeg blev paf over hvor unuanceret

formulerede sig på det her pressemøde og jo længere hen i pressemødet

på nogle områder som jeg synes er fuldstændig umodne det var så hvad det var

han ud med med kritik af merkel kritik af eu sætter spørgsmålstegn

refleksioner fra den danske regerings side at vi normalt jo altid har sagt at usa er vores tætteste allierede og nu får vi en amerikansk præsident som på alle områder

sige bør vi have en mere uafhængig europæisk

men budskabet er jo det samme fra både den fire og fyrre

ønske om at europa bærer en større del af sin sikkerhed

også en dimension vi kommer til at diskutere når vi skal diskutere

senere

hvad der sker også i pressemøder og

det er til at få øje på at stil og form er anderledes end det vi har set før i sidste ende skal tingene jo bedømmes på indhold præsidenten er ikke indsat endnu

efter sin analyse af at noget måtte til sagde for det første skal vi investere i nye kompetencer

det der har kendetegnet de første finanslove

på alle landets uddannelsesinstitutioner altså ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og skal prøve at udmønte de besparelser som jo ikke er investeringer i nye kompetencer men som er reduceringer i hvad man har at gøre godt med hvis man vil investere i børn og unges uddannelse

i danmark og jeg synes det rimer meget dårligt helt galt gik det jo med det såkaldte uddannelsesloft altså dér hvor man ligesom synes at nu er tiden kommet

der skal lægges loft over uddannelser i danmark

samme dag som man vedtog et forbud mod at folk der har taget en bacheloruddannelse kan få lov at tage en anden medmindre de overhovedet ikke har beskæftiget sig med

var det ikke på tide at gøre alle de flotte ord parolerne om at investere i kompetencer til virkelighed i den politik regeringen fører hvis den tid nærmer sig står radikale venstre til rådighed for

kommer til at kræve en investering

at regeringen har

se på hvordan vi kan tilvejebringe penge til en kompetencepulje i milliardstørrelsen

i det herre morten østergaard sagde før

et radikalt tilsagn om at gå ind i en debat om hvordan vi foretager justeringer i det der nok er verdens mest lukrative

understøtter at man kan læse længere end den normerede tid for i stedet

bliver brugt på forsørgelse over i at løfte nogle kvalifikationer hos de mennesker der måske kom ind på arbejdsmarkedet uden at have de store kvalifikationer så skal jeg hilse det meget velkommen

at det

en erhvervsuddannelse og ønsker at få en uddannelse ovenpå det lade sig gøre hvis man er uddannet pædagog og har lyst til at blive

man blive det via merit altså der er jo masser af muligheder i det så at stirre sig blind på at der er et meget meget bredt flertal blandt andet dækkende det parti hvis formand herre morten

ville gøre til statsminister hvis man havde magt som man har agt der har lavet

en aftale for at få frigjort et beløb der kan understøtte en ordentlig dagpengeaftale

en plan for at tilvejebringe milliarder til

karrierespor skal vi sørge for at de kan opbygge og vedligeholde og udbygge de kompetencer de har for at kunne fastholde en beskæftigelse gennem et langt

lov til at snuse til et valg hvor alle stemmer tæller omkring seks

elever fra skolernes ældste årgange får hver sin stemmeseddel

alt for mange klasser har så mange elever at det er svært at blive set

elever oplever at sidde i klasser med mere end fem og tyve elever og rigtig mange klager over de lange skoledage især den sidste time bliver meget lang og svær at lære noget i jeg

at skære en halv time af skoledagen for alle klassetrin og samtidig bruge de sparede penge

den nye skolereform er betydelige variationer i hvordan det fungerer derude og at der også

i nogle bysamfund har været bedre til at planlægge det på en sådan måde at man holder eftermiddage åbne i

og det synes jeg man skal man skal arbejde med lokalt og finde den rigtige måde

så skal investere pengene i lavere klassekvotienter eller i tolærerordning må mit svar desværre blive

vi

er der meget der tyder på at tilfredsheden med den måde det fungerer på

er i hvert fald hvad jeg synes at jeg har kunnet aflæse

vil være mindst en postgang for hurtigt ude hvis vi efter den korte tid der er gået siger at nu skal vi lige have nogle store politiske forhandlinger om

det som jeg stadig væk synes er et rigtigt perspektiv med at blande leg og læring og fysisk aktivitet det er jo også noget af det der gør at hvis man gør det rigtigt så bliver den sidste time ikke kedelig

humøret og indlæringsevnen i behold hele vejen igennem lykkes man ikke med det

komme igennem det skal vi give kommunerne mulighed for at få

understøttet af det store engagement der er

har lagt penge på bordet for at understøtte den her transformation regeringen har selv en tanke om at vi vil stille ressourcer til rådighed for de skoler der leverer de dårligst faglige resultater eller hvor eleverne kommer dårligst ud

den måde vi skal gøre det på frem for at begynde at lave rammerne om folkeskolen

det her arbejde med hvordan man fremmer demokrati og folkestyreforståelse i skolerne

ikke lige gennemskue implikationen i bare at svare ja på spørgsmålet men men det vil jeg gerne

det er der så længe vi vedligeholder det og og i den her omskiftelige tid vi lever i og det

et tema i mange andre spørgsmål i dag

en værdi at vi passer på det danske folkestyre

så alt der ligesom gør at man ude i vores

kan være åbne over for det at man ikke på gymnasierne bliver berøringsangste for de politiske ungdomsorganisationer

grundlæggende tilhænger af så

tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

på miljø og andet i form af en vvm undersøgelse var noget der blev sat i gang

fundet penge til at kunne igangsætte anlægget af den her omfartsvej vest om haderup som er er en by der ligger på strækningen mellem skive og herning det er et sted hvor der

jeg jeg synes det har været en fornøjelse også at se

høringssvarene at der har været en tæt dialog med kommune borgerforeninger og andre interessenter på området

finde en god måde

ordentlige vilkår for cyklister og andet

til transportministeriet for at man har håndteret det på fin og fornem vis

god og effektiv måde at anlægge en vej på man får rigtig meget vej for pengene når man anlægger på den her måde et stykke af strækningen bliver også en motortrafikvej

for pengene ved at gøre det på den her måde og det synes vi faktisk er trafikpolitik når det er rigtig fornuftigt

noteret os at vi tit bliver kritiseret for at

set stolte af vi vil gerne investere i jernbane det er noget vi prioriterer højt og

jo et eksempel på at vi også fra socialdemokratisk side husker at prioritere vejene de steder hvor det giver god mening og haderup omfartsvej er en vej hvor det giver rigtig god

at der ikke bliver helt den samme

kolossalt positivt at man får taget et initiativ som det her

for vi er partiet der både sikrer investeringer i kollektiv trafik og

det på en del af strækningen er gør at man kan komme op på en højere hastighed

man kunne også godt have nøjedes med noget der var mindre men vi fandt altså frem til at at vi nok kunne finde ud af at løse det her på den

forhold til hvad der har været af efterspørgsel på bedre mobilitet

var det en rimelig måde at gøre det på så fra socialdemokratisk side bakker vi op omkring det her og tror at det er rigtig rigtig godt for den mobilitet der skal være

har været forvænt med så mange andre trafikinvesteringer så det er

en førstebehandling af en anlægslov

til at forbedre mobiliteten mellem herning skive og hanstholm som er voldsomt belastet jeg har selv haft mulighed for at køre turen med et transportfirma oppe i skive og jeg skal sige at når to lastbiler skal mødes på den her vej som

så til herre henning hyllested

ikke kun handler om minutter det handler også om trafiksikkerhed

er selvfølgelig af hensyn til mobilitet og fremkommelighed

til trafiksikkerheden

omfartsvej uden om haderup være med til vi får den tunge trafik uden om haderup by og det sikrer

selve haderup by så det er ganske sund fornuft

overflødigt og det er som jeg også sagde i mine spørgsmål en

af vejdirektoratets forslag fra vvm redegørelsen hvor man jo foreslår enten en

det såkaldte a2 forslag eller

motortrafikvej også med mulighed for at køre halvfems

vi mener at det er lidt tosset

motortrafikvejen til en motorvejslignende

det giver mere sikkert udstyr javel men man hæver så

også hastigheden og det er ikke ret fornuftigt når vi nu kun snakker

sådan at nord og syd for den her pågældende vejstrækning nord og syd for haderup er der stadig væk firs kilometer

hastighedsbegrænsning og derfor ville det her

på en forholdsvis kort strækning på de her fem

time det er efter vores mening ikke ret godt for trafiksikkerheden med den slags op

ikke pædagogisk ret smart at have den slags strækninger midt i det hele og det er heller ikke ret smart for miljøet at man

pludselig kan accelerere og så skal hugge ned igen

en minut på det her oven i de to minutter som de oprindelige forslag a1 og a2 ville give jeg kan ikke lade være med

den her vejstrækning til

at man derved kan vinde måske en minut

tænke på diskussionerne om

det jo kun er en minut her og en minut der og det er ti minutter på vejle fjord og hist op og kom herned

interne rente så er presset i vejret til et acceptabelt niveau for det det var det faktisk ikke efter det oprindelige a2 forslag med

presset i vejret ved at kunne forhøje hastigheden til hundrede kilometer per time ja ja

sådan kan man jo lave mange greb og så få det til at passe med det man gerne vil have det forekommer som man kan høre på det jeg siger

være overkill og i betragtning af at rute fire og tredive jo ikke er den mest belastede vejstrækning i området forekommer det også derfor at være noget overkill rute atten og rute tolv vest og øst for haderup er jo noget mere belastet især

men det gode ved omfartsvejen er selvfølgelig og det er også grunden til at enhedslisten

er ganske voldsom også for mig overraskende voldsom og

der al mulig grund til at anlægge den her

den her omfartsvej uden om haderup på grund af aflastningen af haderup men vi kan ikke støtte den foreslåede udbygning til en motorvejslignende motortrafikvej vi ville kunne støtte a1 som jeg sagde

aflaste haderup så vi vil nok stille et ændringsforslag om at anvende a1 eller a2 i den fortsatte behandling og så må vi

motorvejslignende vejstrækninger og det er vi bestemt ikke tilhængere af vi kan ikke se hvorfor man skal forhøje hastigheden til hundrede

de begrundelser som jeg var inde på det giver noget kængurukørsel i området fordi man kører firs

for haderup og det er pædagogisk ikke ret godt og det er heller ikke godt

at anvende denne model er langt større end ved de andre modeller og den samfundsøkonomiske analyse viste at den dyre model også er langt den mest økonomisk rentable på den baggrund kan liberal alliance støtte

som jo er italesat i

haderup by selvfølgelig bliver aflastet

er enormt vigtigt og især det at de lokale har efterspurgt den her løsning så så

nødt til at anerkende at borgernes

aflastning af trafikken vægter højere end at vi

mere forurening men men alternativet støtter forslaget

vi aflaster haderup by og at vi aflaster trafikken

ønske jeg har været med til at fremme her i folketinget derfor er jeg rigtig glad for at vi i dag står

som har været ganske længe undervejs men som tager hul på den første del af at få lavet en god vejforbindelse fra skive mors og thy til motorvejsnettet ved herning

til alle dem der har været med til det

den her løsning med to plus en veje kan være lidt af et columbusæg for rigtig mange landdistrikter overalt i danmark for på den måde kan man sørge for at der er nogle overhalingsspor så man kan komme uden om tung trafik det kan øge trafiksikkerheden man kan sørge for at der ikke er rundkørsler t kryds og andre farlige steder langs vejene og det kan også øge trafiksikkerheden og øge fremkommeligheden vi har ikke særlig mange af de her to plus en veje i danmark

få koblet nogle af de mindre provinsbyer på det samlede vejnet

er billigere end at bygge en stor motorvej og dermed mere realistisk og det passer

nu får vi altså et projekt mere omkring haderup og det tror

en stor succes når det er blevet bygget jeg tror at mange vil kunne se at det bør vi have mere af i danmark og med det lovforslag den daværende venstreregering kørte frem

der er en motorvej og på den måde får man altså virkelig meget for pengene både på mobilitet og trafiksikkerhed så vi er rigtig glade for det her projekt i radikale venstre og håber også

vi over årene kan få lavet flere projekter rundtomkring i danmark af den her type

men når vi anlægger en ny vej endte vi alligevel med det forslag der ligger med en højere hastighed jeg er ikke så bekymret for den her

sf elsker jo tog busser letbane metro

og vi elsker cyklister

vil vi gerne investere i nye vejanlæg

er det særdeles glædeligt hver gang vi kan søsætte et tiltrængt vejprojekt for dem er der mange af rundtomkring i landet et eksempel herpå

er netop haderup omfartsvej som vi i dag behandler anlægsloven for når vi investerer i bedre veje gør vi det med tre vigtige formål for øje for det første en styrkelse af fremdriften mobiliteten til gavn for borgerne og erhvervslivet for det andet at sikre grundlaget for udvikling med fornyet vækst og jobskabelse lokalt og regionalt med andre ord at sikre mere vækst i hele danmark samt et mere sammenhængende land og for det tredje at styrke trafiksikkerheden anlæggelsen af den syv

også meget tilfreds med at hastigheden for den nye omfartsvej sættes til

i stedet for de normale halvfems kilometer per time for motortrafikveje det betyder øget mobilitet og dermed en klart bedre samfundsøkonomi for hele projektet end ellers jeg glæder mig over at dette vigtige anlægsprojekt nyder bred politisk opbakning i form af indgåede aftaler senest i august to tusind og seksten med hensyn

til restfinansiering af den samlede anlægsudgift på to hundrede og en og firs million kroner inklusive reserver med denne anlægslov giver vi startskuddet til et længe ventet projekt der vil bidrage til at gøre danmark rigere og mere sammenhængende

den nordvestjyske vejkorridor men med dette

lovforslaget lovforslaget

er der en del tung trafik som er til gene for lokalbefolkningen i haderup med omfartsvejen flyttes den tunge trafik ud af byen hvormed der skabes et bedre bymiljø i haderup samtidig kan omfartsvejen afhjælpe de fremkommelighedsproblemer der er på den eksisterende vej i dag

af omfartsvejen anlægges som motortrafikvej med to plus

og niveaufri krydsning af skærende veje en to plus en vej er en vejtype som skiftevis har en eller to kørebaner i en given retning vejen bliver desuden dimensioneret til en hastighedsgrænse på hundrede kilometer

med midterautoværn og stabilgrusbelægning i yderrabatten haderup omfartsvej er et godt eksempel på et samfundsøkonomisk fornuftigt godt projekt og dette skyldes især det faktum at den bliver etableret til hundrede kilometer

i vvm undersøgelsen blev projektet undersøgt

ændringen til hundrede kilometer

fik den interne rente til at stige fra tre til

når man må køre hundrede kilometer per time på vejen er det med til at øge mobiliteten det betyder nemlig at man som bilist kommer hurtigere fra a til b ved omfartsvejens tilslutning til den eksisterende vej vil den blive anlagt med to spor og kryds i niveau hvorfor hastighedsgrænsen her vil være firs kilometer per time dette sker så vi ikke går på kompromis med trafiksikkerheden jeg vil gerne endnu en gang takke

på at du kan det danske sprog at du ved hvordan ting fungerer derfor er

for socialdemokratiet at at

den sproglige udvikling har behov for det gælder både hvis de kommer fra pæredanske familier og hvis de kommer fra familier med anden etnisk baggrund

som samfund sikre at de er med at de lærer det de skal

lære det der skal til for at de er klar til at starte

det her handler om lige muligheder derfor

om forslaget om at tre årige

om det decideret skal være tredive timer om ugen vil vi gerne have lov at

kan se om om det er det rigtige snit men tanken omkring det at få dem ind i en del af et fællesskab hvor de kan lære det danske sprog og dermed sikre sig det rigtige fundament for at komme videre

få en uddannelse er helt afgørende for os

en sandhed at gode dagtilbud med dygtige pædagoger og jævnaldrende børn fra alle dele af samfundet er afgørende for at den enkeltes sproglige og sociale udvikling er dér hvor den skal være

men i virkelighedens verden hvor vi ser det ske allerede nu

i niende klasse ved folkeskolens afgangsprøve at eleverne med ikkevestlig baggrund

problem som kalder på en øget indsats og derfor vil venstre og de øvrige regeringspartier også med det her forslag være med til at

sætte tidligere ind ja faktisk sætte ind så hurtigt som muligt på den måde

succes med integrationen og forhåbentlig også forebygge parallelsamfund samt

det er netop det det her lovforslag handler om lovforslaget sikrer nemlig kommunerne en mulighed for en væsentlig tidligere indsats i forhold til at sætte ind

et obligatorisk tredive timers pasningstilbud derudover indeholder lovforslaget et krav om dansk som hovedsprog samt fokus på medbestemmelse medansvar og forståelse for demokratiet i de private pasningsordninger jeg tror at de tiltag og de initiativer som er i det

lovforslag som vi behandler lige nu vil komme til at gøre en forskel for integrationen i danmark i årene fremover det er noget af det vi har haft brug for igennem mange år og derfor glæder det mig også rigtig meget at vi nu tager alvorligt fat

regeringen og dermed også venstre på mange forskellige tangenter for at styrke vores dagtilbud

inden længe komme med et oplæg til en fælles børnepakke hvor der også bliver sat fokus på at sikre at alle børn får en bedre start

med disse ord kan jeg meddele at venstre

er et stærkt fokus på de mindste børns sproglige udvikling vi er enige i at det generelt

for børns sproglige udvikling at de kommer i daginstitution eller i dagpleje vi mener det kan have en

særlig positiv betydning for sprogudviklingen hos børn at

komme i dagtilbud hvis deres forældre

og derfor tænker vi det er rigtig vigtigt at der ude i kommunerne er en

og vi tror det er rigtig vigtigt at

tænker et meget tæt samarbejde mellem den kommunale sundhedspleje og dagtilbuddene

den maksimale støtte og motiveres maksimalt til at anvende dagtilbuddene hvad enten det er daginstitution eller dagpleje men

modstandere af indførelsen af tvangen og sanktionerne da de blev indført for nogle år siden og vi kan heller ikke støtte udvidelsen af ordningen der lægges op til med det foreliggende forslag jeg vil sige at vi synes

er sympatisk at der ikke længere skal skelnes

forældre begge er i beskæftigelse

hvor enten moren eller faren ikke er i beskæftigelse vi synes det er rigtig fornuftigt at de ligestilles men hverken udvidelsen fra femten til tredive timer

også at omfatte de to årige børn er vi tilhængere af hvad angår de private pasningsordninger

mener vi det er fornuftigt at vi sidestiller dem med dagtilbuddene i forhold til dansk som hovedsprog vi har heller ikke nogen indvendinger imod at man lader ordningerne omfatte af en bestemmelse svarende til den der er i dagtilbudslovens § syv stykke fire nemlig om medbestemmelse medansvar og demokrati men jeg vil godt sige at vi ærlig talt finder det en smule ejendommeligt at det netop er den bestemmelse de nul to årige børn skal omfattes af mens børnene ikke skal være omfattet af de øvrige bestemmelser i paragraffen om dagtilbuddenes formål de skal

der drejer sig om at fremme børnenes trivsel sundhed udvikling og læring de skal

to der handler om at give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og bidrage til at sikre en god og tryg opvækst

skal tre der drejer sig om at fremme børns læring og udvikling af kompetencer

en snert af noget ubehageligt i det her lovforslag og jeg synes langt hellere man skulle have gjort det at man gik

til private pasningsordninger sikrede sig at de skulle opfylde nøjagtig de samme kvalitetskrav som de kommunale og selvejende dagtilbud

at vi fik en dagtilbudslovgivning der omfattede alle pasningsordninger inklusive de private endelig vil jeg sige at jeg finder det ejendommeligt at der med forslaget stilles krav til forældrenes

for at få tilskud til at passe egne børn dog er man eu borger stilles der ikke et sådant krav så alt i alt

jeg synes det er et både rodet og inkonsekvent forslag der bliver lagt frem vi er helt uenige i tvangs og sanktionselementerne

og kan fungere i det danske samfund det er vejen til uddannelse til job til et godt og frit liv med det her lovforslag foreslår regeringen tre konkrete initiativer der forhåbentlig vil inkludere flere børn i det danske fællesskab og det støtter liberal alliance helt

med sprogvanskeligheder et stimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud i tredive timer om ugen og det skal gøres uafhængig af om forældrene er i arbejde det synes vi for så vidt i alternativet lyder fornuftigt nok selv om vi mener at vi i udvalgsarbejdet skal drøfte

fits all løsning er den bedste

har brug for en talepædagog i stedet for

er to årige børn først lige begyndt at udvikle deres sprog og det sker i utrolig forskellige tempi fra barn til barn uden at det nødvendigvis peger mod en ikkealderssvarende sprogudvikling variationen er naturligt stor hverken ordforråd grammatik eller udtale er stabile indikatorer to års alderen er derfor et for tidligt tidspunkt at sætte standarder for vurderingen af den sproglige udvikling ifølge børnerådet peger forskning på at man ikke kan finde indikatorer hos to

der peger på at de senere i livet vil få problemer med sprog

ikke gået så langt men jeg har da spurgt

som udfører de her tests de mener at det er meningsløst at teste tosprogede og for den sags skyld også danske børn med kun dansk som sprog som to årige

stand til at lave det der hedder to årssætninger og der er ingen indikation på at den halvdel der ikke kan får problemerne med sprog senere i livet hvis tosprogede børn

er de som to årige selv om de har haft et år i vuggestue knap begyndt at tale dansk men kun

forstå det

begynder sprogscreeningerne at fortælle noget om barnets mulige fremtid så jeg vil virkelig råde os

samtidig mener vi ikke at man skal standse børneydelsen hvis forældrene ikke indvilliger i at sende deres børn

børnefamilier ud i en fattigdom der kommer til at medføre problemer på masser af

to tusind og ni firs procent af alle tosprogede børn fra en til fire

i dagtilbud mens det i to tusind og fjorten var steget til fire og firs procent det betyder efter vores beregninger ret mig hvis jeg tager fejl

seksten procent tosprogede børn der ikke går i dagtilbud denne lov handler altså om den procent af de seksten

har sprogvanskeligheder hvor mange er det egentlig

om ministeren har svaret på for det er vel ganske relevant i forhold

er nemlig om den her gode udvikling ikke kan forstærkes gennem opsøgende arbejde alt i alt kræver

det meningsfulde i sprogscreeninger af to årige

gør ordningen frivillig selvfølgelig kombineret med en kraftig opsøgende indsats anden del af lovforslaget stiller krav til pasningsordninger om

skal være hovedsprog samt at den private pasning skal give børn medbestemmelse medansvar og forståelse for demokrati

og vi kan altid se meningen med at give børn medbestemmelse medansvar og forståelse for demokrati

sagens natur nogle utrolig vigtige begreber

første omgang i gang med at lære at være mennesker vi er enige i dansk

at det kommer til at virke som et tiltag af symbolsk karakter

se hvordan det her krav skal kunne konkretiseres og slet ikke hvordan vi kan kontrollere om det efterfølges

gerne spørge ministeren om hvordan det konkret er tænkt i forhold til at privat pasning skal give børn medbestemmelse medansvar og forståelse for demokrati

om demokrati og medbestemmelse skal formuleres som en hensigtserklæring eller lignende

handler om at forældre der modtager tilskud til pasning af egne børn som betingelse for udbetaling af tilskud skal dokumentere at de kan tale dansk på tilstrækkeligt niveau

kan alternativet tilslutte sig det her medmindre svarene på de spørgsmål vi

skaber individuelle muligheder for at

sikrer relevansen af sprogvurdering af to årige

samt gør det til en hensigt at lære små børn

demokrati når det vigtigste for dem er trivsel leg og opretholdelse af relationer

på hvor mange ord børn hører alt efter hvilken familie de vokser op i det betyder jo noget både fordi barndommen har en ret i sig selv men jo også fordi det vi lærer tidligt i livet

hvis vi skal lykkes med at give alle børn

skal vi sætte tidligt ind og så er to år jo altså for sent i radikale venstre

synes vi det er vigtigt at alle børn lærer dansk og derfor

er lidt underligt at regeringen på den her måde lægger op til at vente indtil børn er to år hvorfor skal vi ikke sætte ind fra starten

bruge de sundhedsplejersker som jo kommer hjemme

de kunne tage en pædagog

til daginstitutionen og måske ligefrem være med til at følge familien i

daginstitutionen og på den måde bygge bro

tror jeg jo på at forældre vil deres børn det bedste derfor handler det jo ikke

at skælde forældrene ud og true med at tage pengene fra dem men

hvad er det for en test vi vil lave af to årige hvad er det for et sprogsyn

bare er et spørgsmål om om børn kan

vores sprog og vores kommunikation er jo meget mere end det

og gribe ud efter ting altså mimik gestik det sprog som er i vores krop og derfor har vi som folketing også en meget vigtig opgave i ikke at indsnævre sproget til kun at være et spørgsmål om ord

have et bredt sprogbegreb og hele tiden insistere på at sproget ikke bare er noget man kan lære ved at sætte sig ned mellem klokken ti og klokken elleve

er noget børn lærer hele tiden i alle situationer når der er voksne omkring dem som har tid til at sætte ord på

er det jo også afgørende så at gøre det rigtige

fremmer det danske børnesyn som jo bygger på medbestemmelse og medansvar og demokrati men der

hvordan det skal fungere i virkeligheden er jo

føre tilsyn med om det nu også er sikret at børnene har forståelse for demokrati

jeg gerne spørge ministeren hvordan man konkret forestiller sig det skal ske

et spørgeskema eller hvad

at her er der sikret forståelse

helt overordnet synes vi det er vigtigt at tage fat i det her men det er også meget vigtigt for os at

ikke kommer til at gøre noget som strider imod intentionen men tværtimod lykkes med at hjælpe børnene tidligt derfor vil jeg foreslå at vi som en del af udvalgsbehandlingen inviterer pædagogerne ind

dem til at fortælle om de erfaringer der er

tænk hvis det kunne lykkes os at få flere børn til at gå i daginstitution uden at bruge tvang det ville da være

for mig at se er det jo netop et udtryk for mistillid at man ikke tror på at den enkelte pædagog kan vurdere hvornår det enkelte barn skal testes

i folkeskolen jeg ved ikke helt om det passer men

fordi sprog og ord er med til at danne vores verden og vores forståelse af verden og er med til at

at aflæse koder så når børn ikke kan det har det altså både faglige og sociale konsekvenser for

er fra rapporten om børns tidlige udvikling og læring der viser at især ikkevestlige børn er bagud på point

er altså stadig flere børn med ikkevestlig baggrund der har det svært når det kommer til sproget

jeg synes at det er rigtig godt at man har mulighed for at sprogteste børn

set enig med alternativets ordfører når alternativets ordfører siger at det meget sjældent giver mening at sprogteste dem allerede i to årsalderen men jeg er egentlig ret glad for at man har udviklet det her lovforslag til at handle om at det er en mulighed

jeg synes netop at det der er rigtig godt ved det her lovforslag kontra den kl melding der er kommet i dag er at det er de enkelte pædagoger og de enkelte fageksperter der kan vurdere hvornår

de børn som pædagogerne vurderer har brug for det og det så viser sig at der er brug for en ekstra indsats så mener jeg at det er en rigtig god idé at man giver dem sprogstimulering at man

jo ikke for sjov det skal det jo fordi børn i et dagtilbud

sociale relationer og i et dagtilbud og det fik vi skrevet ind i

at det her lovforslag var med til at løfte børnenes sproglige kompetencer det er det vigtigste for mig så indebærer lovforslaget også at der stilles krav til private pasningsordninger om at dansk skal være hovedsprog og at de forældre

modtager tilskud til pasning af egne børn skal kunne tale dansk på et tilstrækkelig højt niveau det er mere end fornuftigt

at barnet har alle forudsætninger for at lære det danske sprog ellers mener jeg ikke at man skal have tilskud af den danske stat til at passe sit barn

vi gerne havde set var anderledes i det her det har aldrig været sfs kop te eller hvad man nu kalder det at man skal

for at sikre at børnene kommer i daginstitution jeg tror at det i langt de fleste tilfælde vil være sådan at hvis man

især fordi der ligger i sprogstimuleringen at de får betalt dagtilbuddet og får betalt for sprogstimuleringen

jo netop være med til at give mulighed for at modtage den så det havde jeg gerne

socialrådgivere forældre og pædagoger arbejder sammen i et tæt samarbejde for at finde ud af hvad der er bedst for børnene men også nogle gange for at hjælpe forældrene på vej

lod nogle af vores dygtigste mennesker på det område hjælpe forældrene

kommer det hele af sig selv dernæst

hvis vi vil lykkes med at sikre at alle børn trives og at alle børn får de sproglige kompetencer som de skal have

også nødt til at være dygtige pædagoger der er uddannet ude i daginstitutionerne og

det mangler vi også men det er jeg sikker på at vi får lov til at diskutere ved senere lejligheder men alt i alt opvejer det gode det dårlige ved det her lovforslag og derfor står vi bag

jeg er

ikke giver mening

en

passet på en anden måde det afgørende

isoleret fra det øvrige danske samfund

sociale kontrol vi ser nogle steder et veludviklet

er afgørende for en god skolestart lovforslaget betyder at alle tre årige tosprogede børn uden

vurderes at have behov for en

plads i et dagtilbud tredive timer om ugen

ophæves det beskæftigelseskriterium som hidtil har været afgørende for at tosprogede

kommunerne har også mulighed og jeg understreger mulighed for at fremrykke

sprogvurdering og eventuelt efterfølgende sprogstimulering fra tre årsalderen ned til to års alderen

undersøgelser har vist

lægges der op til at stille krav til private

om at dansk skal være

lægges der op til at forældre der modtager tilskud til pasning af egne børn som betingelse for at få udbetalt tilskuddet skal dokumentere at de kan tale dansk på et tilstrækkelig højt niveau det er vigtigt

men hvis der ikke er nogen konsekvens og

problem på det her område jeg tror at det problem er meget lille ude i kommunerne

for nogle tosprogede børn i udsatte boligområder det kan være børn som ikke går i dagtilbud

men i stedet bliver passet i hjemmet af en bedsteforælder eller lignende

til at klæde barnet på sprogligt og introducere dem til de værdier der er grundlæggende i det danske samfund

spørgsmål som jeg også gerne vil adressere her i min tale

er det overhovedet meningsfuldt at lave en sprogvurdering børn i to årsalderen

en dialog med forskeren bag materialet til det nuværende sprogvurderingsmateriale forud for udarbejdelsen af det her lovforslag

faktisk er af en sådan størrelse at der godt og meningsfuldt kan foretages sprogvurderinger af børnene

om at man tager en sprogscreening for tre årige og

i øvrigt også oplyse at der allerede anvendes et sprogvurderingsredskab til to årige i et større forskningsprogram på dagtilbudsområdet et andet af de spørgsmål som

skal høres i grundloven eller at der skal udarbejdes et

det handler jo langt hen ad vejen om at tilrettelægge pasningen sådan at børnene får et grundlæggende kendskab

danske samfund bygger på det kan jo være demokratiske værdier om medbestemmelse dialog respekt for mangfoldighed

helt konkret kan de aktiviteter i ordningerne jo tilrettelægges så børnene bliver taget med på råd

de bliver støttet i at lytte til andre og så de også respekterer forskellige

måles voldsomt hårdt

det kan være problematisk hvis den som passer barnet ikke taler godt nok dansk til at klæde børnene på sprogligt og introducere dem til de værdier som er grundlæggende i det danske samfund inden de starter i børnehaveklassen

og lærer dansk og fra en tidlig alder stifter bekendtskab med de værdier og traditioner som vi lægger vægt på her i landet og det gælder blandt andet demokratiske værdier som tolerance medbestemmelse respekt for mangfoldighed

derfor står jeg naturligvis også til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget måtte ønske at få nærmere belyst under udvalgsbehandlingen og jeg vil bare sige at jeg er glad for den

hvad er ministerens holdning risikerer vi at der er mange kommuner som kun bruger

og så dropper den ved tre år jeg så nogle bekymringer rundtomkring i høringssvarene

om man også ville sprogscreene dem ved tre årsalderen risikerer vi at

der nu kun kommer en

med at det ikke er nødvendigt og så kan der være nogle børn som har brug for en sprogvurdering når de er tre år fordi de måske lige ligger på kanten

at lave en sprogvurdering i to årsalderen

at man får lavet en indsats så man måske ikke behøver

kan også være at man bliver nødt til at gøre det igen i tre årsalderen

har fuld tillid til at personalet ude lokalt træffer beslutningerne

også gerne åbent sige at fra min hånd skal der ikke komme et eneste krav til dokumentation

sætte sig og skrive men som ikke er nødvendig

og jeg oplever helt bestemt at det er

det er

værdier der er nævnt i formålsparagraffen

ikke vigtige i forhold til de her børn hvorfor er det lige præcis demokrati og medansvar

simpelt hen ikke jeg forstår simpelt hen ikke at ministeren ikke har sagt

forhold til de private pasningsordninger lad os nu få kvaliteten op og når vi snakker

om at styrke arbejdet med sprog

var det da som minimum fornuftigt at det der i dagtilbudsloven handler om sproglig udvikling

også var noget man beskæftigede sig med i de private pasningsordninger

klart defineret arbejdsdeling mellem folketing myndigheder og arbejdsmarkedets parter

at det er arbejdsmarkedets parter som aftaler løn og ansættelsesvilkår via kollektive overenskomster og der er desuden aftalefrihed mellem parterne

indhold det følger også af modellen at de faglige organisationer har mulighed for at konflikte over for virksomhed og arbejdsgiver for at understøtte et ønske om en overenskomst et lovkrav som det sf ønsker her om at daginstitutioner skal være omfattet af en overenskomst vil derfor være et brud med den hidtidige praksis på det danske arbejdsmarked og det har der ikke tidligere været

med at daginstitutioner uden overenskomst vil have et større incitament end øvrige institutioner til at ansætte uuddannet personale og det mener forslagsstillerne er uholdbart

med forslagsstillerne i at et kompetent personale understøtter god kvalitet i dagtilbud og det er vigtigt skal jeg gerne understrege med et engageret og dygtigt pædagogisk personale som kan skabe omsorg og tryghed for børnene og bidrage til at alle børn udvikler sig og lærer

at private institutioner uden overenskomst i stor stil vil ansætte uuddannet personale

ikke min opfattelse at det var det der skulle ske det gælder jo blandt andet for private

institutioner at de selv optager børn til institutionerne

de også have et incitament til at levere et godt og trygt tilbud som lever op til de forventninger som forældrene har til

ikke tiltrække forældrene fremadrettet samtidig er det sådan at kommunen efter dagtilbudsloven skal stille de samme krav til udliciterede

og private institutioner som stilles til kommunens

det fremgår blandt andet af loven at de godkendelseskriterier som

private institutioner hverken må være mere lempelige eller mere restriktive end kravene til de øvrige daginstitutioner som eksempler på det kan eksempelvis nævnes normering fysiske rammer og netop uddannelsesmæssig baggrund hos det udførende personale det betyder at hvis der i en kommune for eksempel er et krav om at der skal være en vis procentdel pædagogisk uddannet personale at lederen skal være uddannet pædagog eller noget helt tredje så skal det gælde for alle institutioner i kommunen uanset om de er kommunale eller private eller om de

det mener vi i regeringen er vigtigt at holde fast i

og derfor mener jeg ikke at man skal frygte at de institutioner som ikke har en overenskomst ansætter mere uuddannet personale end andre institutioner på denne baggrund

sikre at de skattekroner vi bruger går ud til gode løn og arbejdsvilkår og at der ikke er ethundredetusind kroner i lønforskel

de offentliges og kommunales som vi har set

der er i de private daginstitutioner kan få pension så hvis man ændrede

forhold altså ikke overenskomster

tage sit

på det første område er vi kommet rigtig rigtig langt med at kommunerne kræver af deres underleverandører og deres samarbejdspartnere

i forhold til vores børneområde også jeg synes det er fint at vi har private alternativer jeg synes det er fint at forældre kan vælge

med et helt særligt fokus hvis det er det man mener passer til ens familie men den fair konkurrence er en nødvendighed og nogle steder

at ministeren siger at hun ikke oplever at der er et problem opleves det som et problem af vores kommunale politikere primært fordi de faktisk er i vildrede

simpelt og det giver i virkeligheden mig lyst til at vi måske herindefra giver kommunerne et bedre fundament at stå på i forhold til

jeg synes det er rigtig fornuftigt at det her er noget der er drevet af vores kommunalpolitikere men jeg vil ikke afvise at det er en diskussion vi skal tage videre herinde i forhold til at skabe tryghed og sikkerhed og klarhed om hvad vores kommunale kolleger har af muligheder for at sikre at lige præcis den her konkurrence bliver fair og at der ikke foregår social dumping med vores børn som indsats vi kommer ikke til at stemme for at stille krav om at der er indgået en overenskomst men vi vil meget gerne tage diskussionen om hvordan vi med parallel til vores

altså vil man acceptere at ansatte der bliver ansat for danske skattekroner går på dårligere løn og arbejdsvilkår end deres kolleger i for eksempel kommunale daginstitutioner vil man acceptere det det er jo faktisk det problem

anerkender ordføreren at det er bedre for danmarks børn at have omgang med uddannet personale både i vuggestuer dagplejer børnehaver og skoler

end det er at have omgang med uuddannet personale anerkender ordføreren at der ligesom er en kvalitet i

have

og udvikler sig gennem blandt andet leg og læring netop det er en vigtig opgave i vores dagtilbud uanset om de er offentlige eller de

at vi har gode pasningsmuligheder

jeg endnu en gang kan fremhæve at

i forbindelse med finansloven to tusind og sytten jo

afsat fem hundrede og firs million kroner

de penge skal så bruges til at styrke dagtilbudsområdet det er en beslutning som jeg er sikker på at

er en lovpakke som jeg håber også kommer til at gøre en forskel for både pædagoger forældre og børn men beslutningsforslaget som sf har fremsat

som om sf vil diktere at christiansborg

at at der skal være pædagoger i de private og udliciterede dagtilbud og at de skal være underlagt en overenskomst i venstre har vi stor respekt for at det er arbejdsmarkedets parter som aftaler løn og ansættelsesvilkår via fælles overenskomster og derfor mener jeg ikke at det er særlig smart at vi begynder at blande os i denne model her fra

som sfs forslag lægger op til det ser jeg simpelt hen ikke som den rette vej at gå

og tegne overenskomster på vegne af en række dagtilbud det er der på ingen måde tradition for her i danmark det er ene og alene et anliggende

arbejdsmarkedets parter og altså ikke noget som christiansborg på den måde skal blande

kommer vi heller ikke til at stemme

det var dengang et relativt begrænset antal ordninger og de fik aldrig rigtig noget gennemslag

men da vi fik lovgivningen tilbage i to tusind og fem som der også refereres til i

kom der for alvor gang i privatiseringen fordi det blev muligt at trække et overskud ud af institutionerne det har betydet at vi over et tiår har set en massiv vækst i antallet af private institutioner

noget i retning af fem

det bevæger sig hele tiden og vi er i enhedslisten

bekymrede for at den udvikling vi har set både i sverige og

store velfærdskoncerner i stigende omfang overtager offentligt drevne institutioner og trækker penge ud af dem

herhjemme indtil videre vil jeg sige

angår personalets løn og arbejdsvilkår

det er fornuftigt at drive institution på en sådan måde at man har ordentlige vilkår for personalet en fornuftig erkendelse af at har man man et tilfreds personale har man en lønpolitik der kan tiltrække dygtige folk ja så kan man også drive ordentlig daginstitution så derfor kan man ikke

når vi diskuterer det her spørgsmål

selv om de ikke har indgået overenskomst og faktisk følger de vilkår der er i overenskomsterne

i hvert fald sørger for at de pågældende ikke får indbetalt pension

et rigtig stort problem jeg vil godt nævne at det jo ikke kun er de overenskomstmæssige forhold der er problemet

det er fornuftigt at vi diskuterer det for sig her så jeg synes

et glimrende forslag at stille på den måde men når vi snakker

er det jo ikke kun ved at forringe løn og ansættelsesvilkår men så er det jo også ved at presse normeringerne at der kan tjenes penge på institutionerne så derfor har vi også problemer der rækker ud over

det der er genstand for vores diskussion i dag og det betyder at de private institutioner ikke bare trykker de ansattes vilkår

som andre vist har nævnt her under debatten

men altså man skal bemærke at løn og ansættelsesvilkår og ringe normeringer ikke kun er et personaleanliggende

i forhold til kvaliteten for børnene det betyder alt sammen at vi i enhedslisten er enige i at der skal sikres ordentlige løn og arbejdsvilkår vi er enige med sfs intention i det her forslag jeg har noteret mig herre jacob marks bemærkning om at der nok er behov for

folketinget vil påtage sig kompetence til at bestemme over forhold som rettelig bør bestemmes af arbejdsmarkedets parter men jeg fornemmer det sådan at det er der i hvert fald mellem enhedslisten og sf ikke nogen uenighed om

det kommer til at handle om det der er det centrale nemlig at der er behov for arbejdsklausuler der sikrer at man som minimum har løn og arbejdsvilkår der svarer til det der er aftalt i de mest almindelige overenskomster på området så er jeg sikker på at

har en fælles forståelse og så vil vi kunne støtte forslaget

op statistisk hvordan det ser ud men jeg ved fra den store københavnske pædagogiske fagforening

lfs at man taler om at der er ansatte der er aflønnet tredivetusind fyrretusind kroner lavere årligt og dertil kommer så ringere pensionsordninger måske endda slet ikke nogen pension i lange perioder så jo der er ikke en stor landsdækkende statistik men der er absolut dokumentation for at det ser sådan

også fra mange lønstatistikker over personale på private institutioner jo

ringere aflønnet og har dårligere pensionsforhold

sådan at tale om baggrunden for

man behøver at

for at vide hvor vigtigt det er at have uddannet

uddannede pædagoger meget mere end ikkeuddannet personale de har en værktøjskasse med en masse pædagogiske værktøjer som er helt afgørende for børns udvikling på alle mulige niveauer i de her første sindssygt vigtige år det er vi slet ikke

betyder kvalitet noget selvfølgelig betyder det noget at have uddannet personale derfor er vi i liberal alliance så optaget

forudsætninger og de bedste rammebetingelser for deres børn har mulighed for at vælge de tilbud til hvor der er det personale man er interesseret i

ikke nok at man har muligheden det er ikke nok at vi har frit valg vi skal selvfølgelig vide

der bliver tilbudt derfor er gennemsigtighed transparens på området fuldstændig afgørende det afgørende er at man som forælder kan vælge mellem tilbuddene at

hvor mange uddannede pædagoger

så har man netop som forælder mulighed for at vælge til

de initiativer de institutioner som ikke leverer et godt produkt

er så dem man kan benytte så

vi ved godt ligesom sf at det er helt afgørende for børns trivsel de første år vi ved

vi behandlede før at det er helt afgørende for børns chancer her i livet for hvordan de kommer til at klare sig senere i livet at de får en god start

tillid til at dem som kæmper den her sag allermest er forældrene

derfor er vi optaget af frit valg vi er optaget af

og som ikke optjener pension fordi de arbejder privat institution

glad for at høre ordføreren tale om hvor vigtigt det er med uddannet personale i institutionerne uanset hvor det så er der vil jeg bare høre om ordføreren mener

det giver mening i offentlige eller private institutioner at stille krav til de ansattes uddannelse så vi sikrer at det er de uddannede

er min pointe jo netop at vi

til at have mere uddannet personale

bruge de steder som kun har ansat

ser på dimensionerne i det

fra to hundrede og tre og fyrre til fem hundrede og tolv mens antallet af børn i private institutioner er steget fra cirka syv tusind til attentusinde

der dækker og er tilpasset det private område men ifølge bupl var der i februar måned to tusind og seksten fem og halvfjerds private

nogle af dem betaler måske mere end overenskomsten nogle af dem holder overenskomsten og

løn men nu har herre jacob mark jo allerede sagt at hvis han kunne ville han justere det her forslag til

arbejdsklausuler der stiller krav om overenskomstsvarende løn og arbejdsvilkår i private virksomheder

bygger børnehaver eller gør rent på kommunens skoler

i københavns kommune arbejder man nu også på at indføre klausuler på børneområdet hvilket kl vurderer er

muligt juridisk på den måde kan man sige at bolden ligger hos den

sf eller andre gik videre med og jeg vil da umiddelbart anbefale min

venstre ønsker ikke at tvinge nogen til at være medlem af en bestemt

vil vi gerne være med til at diskutere hvordan vi kan fremme overenskomstlignende forhold og derfor håber jeg at ministeren vil gribe muligheden for det som også socialdemokratiets ordfører var inde på

hjælpe kommunerne med hvad der egentlig er mulighed for det ville jeg synes var et godt næste skridt at tage og ellers har vi jo herinde synes jeg stadig væk til gode at tage en grundigere diskussion om

det er for nogle pædagogiske og faglige

samt private institutioner med overenskomst i en unfair konkurrence sagen er jo at kommunalbestyrelsen

udliciterede daginstitutioner som

normering fysiske rammer krav til uddannelsesmæssig baggrund hos det udførende personale borgerne har valgfrihed det giver frihed til at vælge

vælger den institution de mener er bedst for deres børn forældrene er meget bevidste i dag

både skole og institution den danske model der er

en arbejdsfordeling mellem folketinget myndigheder og arbejdsmarkedets parter gør jo at

gribe ind i den danske model

alt andet lige være et brud på det danske arbejdsmarked

afviser forslaget med henvisning til den danske model samt det faktum at kommunerne skal stille samme krav

dagtilbud herunder til uddannelsesmæssig baggrund for det udførende personale hvis der er lignende krav til kommunens egne institutioner så derfor støtter vi ikke

flere og flere private daginstitutioner

er det sådan set vigtigt uanset om det er på børneområdet eller om det er på skoleområdet eller om det er på bygge og anlægsområdet

ordentlige arbejdsvilkår derfor burde der selvfølgelig have stået i beslutningsforslaget at når vi giver tilladelse til at der bliver oprettet private daginstitutioner lige så vel som vi giver tilladelse til at der bliver

går til projekter og daginstitutioner hvor der er ordentlige løn og arbejdsvilkår

at man så ansatte i private institutioner der

mindre i løn og som ikke fik pension når jeg siger mindre i løn

det sammenlignet med de kommunale institutioner det synes jeg

synes det er værdigt for det enkelte menneske der udfører et stykke arbejde

er unfair konkurrence det er unfair konkurrence for når man

kan man jo ansætte flere og så har man jo

de kommunale institutioner hvor et af de store problemer er at der ikke er personale nok

uddannelse tror jeg at vores pointe var at

derfor vil det jo være et incitament hvis man bare kan presse lønningerne nedad er der også en fare for

det hører jeg heldigvis alle ordførere sige i

er en udvikling vi ikke skal arbejde hen imod

af hvordan vi præcis vil gøre om det bliver med et ændringsforslag eller med et nyt beslutningsforslag eller om vi

til et møde hvor vi forhåbentlig kan arbejde videre med det her men jeg har i hvert fald lyttet mig frem til tre modeller der er den gode model

skal have overenskomstlignende forhold når de ansætter det mener jeg

være et krav i alle de situationer

arbejdsforhold hvor vi bruger skattekroner

som jeg har hørt både socialdemokratiet radikale og måske også nogle andre partier

de her private institutioner er i voldsom vækst og for mange kommunalpolitikere som jo ikke er fuldtidspolitikere

er det her et nyt område så synes jeg det giver god mening at vi herinde fra folketinget laver en vejledning om hvad vi kan stille krav til det kan sådan set for min skyld både være faglige krav som

det er lightmodellen som jeg tror jeg vil forfølge så er der den tredje som er klassikeren

der skal være mere gennemsigtighed men det kan sådan set også være ganske fint

private institutioner så der er forskellige spor vi har tænkt os at

har man ordentlige løn og arbejdsvilkår det

forlader de kommunale institutioner

det er jo

man har væsentlig bedre normeringer i

taskforcen havde fundet en række problemstillinger

igen i en række kommuner generelt påpegede taskforcen således følgende problemstillinger manglende eller mangelfulde børnefaglige undersøgelser fravær af børnesamtaler samt generel inddragelse af barnet manglende eller mangelfulde handleplaner manglende overholdelse af tidsfrister og utilstrækkelig reaktion på alvorlige underretninger men erfaringerne fra taskforcen understregede også at der ikke findes en simpel løsning på disse

kommunerne at have fokus på at prioritere faglig ledelse på sagsbehandlingsområdet at sikre en ledelsesmæssig opfølgning på sagsbehandlingens konkrete juridiske og socialfaglige kvalitet at sagsbehandlerne har de nødvendige socialfaglige og juridiske kompetencer at følge op på indsatsen i de enkelte sager som led i det personrettede tilsyn at der er klare arbejdsgange at der er fokus på implementering af lovgivning og politikker at sikre at der arbejdes ud fra et fælles socialfagligt grundlag med udgangspunkt

der er en hensigtsmæssig hensigtsmæssig praksis på området i forhold til journalføring statsrevisorerne er også kommet med en beretning i august to tusind og seksten om indsatsen over for anbragte børn der er kritik af kommunernes håndtering af sager

anbragte børn ifølge statsrevisorerne statsrevisorerne overholder landets kommuner ofte ikke loven når de vælger at fjerne børn fra deres forældre det er eksempelvis de obligatoriske samtaler med børnene samt udarbejdelsen af handlingsplaner der nedprioriteres den lovgivning vi har lavet skal sikre at kommunerne foretager de nødvendige undersøgelser udarbejder handlingsplaner og gennemfører samtaler med børnene og de pårørende faktum er at vi fra landspolitisk side sagtens kan lave en rigtig god lovgivning men hvis ikke den implementeres og føres ud i

er den ikke meget værd i løbet af

hvor den siddende minister er blevet bedt om at rette op på fejl og mangler i systemet på baggrund af statsrevisorernes beretning må vi konstatere at vores kamp for at forbedre vilkårene for anbragte børn og unge langtfra er slut jeg ser frem til debatten i dag og jeg er sikker på at uanset

fortsat skal arbejdes på at forbedre og

og derfor har de også de bedste forudsætninger for at vælge lige præcis de indsatser som bedst imødekommer det enkelte barns

families behov jeg har en grundlæggende tillid til at kommunerne ønsker at gøre det bedst muligt for udsatte børn og unge

er kommuner som fortsat har problemer med at overholde reglerne på området og det er naturligvis helt uacceptabelt for kommunerne

også de ændringer som blev indført med barnets reform hvis en kommune i en konkret sag ikke lever op til sine forpligtelser over for et barn

har ankestyrelsen mulighed for at gå ind i sagen alle der oplever at en kommune ikke giver et barn den støtte som

har behov for kan rette henvendelse til ankestyrelsen som af egen drift kan gå ind i en sag og træffe afgørelse om støtte til et barn derudover er landets kommuner også underlagt det kommunale tilsyn som varetages af statsforvaltningen tilsynet kan om nødvendigt foretage sanktioner i

ulovlige kommunale beslutninger herunder pålægge de ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer tvangsbøder vi ved også alle sammen at udfordringerne med kommunernes sagsbehandling på området ikke er nye det er desværre et velkendt problem og noget som vi i folketinget har gjort meget for at løse men det klares ikke med et snuptag

har vi også i fællesskab hen over midten på tværs af partierne igennem de senere år gennemført en række store reformer

udsatte børn og unge som netop har fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen

for at lave en tidligere og mere systematisk indsats

fik vi blandt andet sat en tyk streg under at barnets bedste altid skal være i centrum

overgrebspakken fra to tusind og tretten satte vi massivt ind for at styrke forebyggelsen og håndteringen af overgreb mod børn det gjorde vi blandt andet ved at skærpe lovgivningen om kommunernes håndtering af underretninger og

at høre barnet ved mistanke om overgreb vi oprettede også børnehuse som bidrager til at udrede et barn udsat for overgreb så barnet sikres en professionel og tværfaglig indsats med forebyggelsespakken fra to tusind og fjorten indgik vi en aftale om at understøtte det tidlige forebyggende arbejde i kommunerne formålet er at understøtte at udsatte børn og familier får den rigtige hjælp før problemerne udvikler sig og bliver mere alvorlige det gjorde vi ved at tydeliggøre i loven at kommunerne har en klar forpligtelse til at sætte ind tidligt samtidig etablerede vi et tæt samarbejde med en række kommuner som skal give mere viden om hvordan kommunerne kan omlægge til en bedre

oprettede vi med tilsynsreformen fra to tusind og fjorten fem tilsynsenheder på det sociale område og deres løbende tilsyn skal sikre en højere kvalitet på anbringelsesstederne og en whistleblowerfunktion sådan at børn og medarbejdere altså kan ringe hvis de oplever kritisable forhold på et anbringelsessted i de her reformer

der desuden indgået en række tiltag for at understøtte

reglerne blandt andet fra barnets reform det gælder blandt andet etableringen af den særlige taskforce på børneområdet som altså gennemfører udviklingsforløb i kommuner der har udfordringer med sagsbehandlingen og vi har etableret et kommunalt ledernetværk som understøtter en tættere sparring på tværs af kommuner derudover er der afsat midler til en massiv efteruddannelsesindsats målrettet sagsbehandlere og ledere på børneområdet i form af en diplomuddannelse en masteruddannelse og et katalog med enkeltstående kurser og sidste år udkom den første underretningsstatistik som gør det muligt at følge kommunernes håndtering af underretninger vi har altså sat en række fornuftige initiativer i værk

har stor tiltro til og som også skal have tid til at virke jeg er grundlæggende af den opfattelse at alle som arbejder med det her område ønsker at gøre det godt for de børn og deres familier

for at hjælpe og når jeg taler med mennesker som arbejder med området er det min opfattelse at man i kommunerne også er optaget af at forbedre kvaliteten det er også mit klare indtryk at reformerne har medvirket til et øget fokus på området hos kommunerne og dermed også generelt set

for børnene og at kommunerne generelt

mere fremme her i to tusind og sytten end de var for bare få år siden det synes jeg er en positiv udvikling som også er i tråd med intentionerne

om området tilbage i august to tusind og seksten

jeg gerne understrege er en kritik som jeg tager meget alvorligt og det er noget jeg vil sætte mig i spidsen for at rette op på som ny minister på området

synes også at rigsrevisionens kritik giver anledning til at

om vi i de senere år har været for ivrige med at iværksætte nye reformer og ny lovgivning og om vi i folketinget har været gode nok til at sikre at reformerne havde den ønskede virkning

en ny bølge af regler jeg er ikke et sekund i tvivl om at det har været nødvendige og vigtige reformer men vi må også bare konstatere at det har været en udfordring for kommunerne måske nok også mere end vi her i folketinget havde forudset at implementere de mange store reformer som

på kort tid for det tager tid at omsætte lovregler til gennemgribende ændringer helt ud i det yderste led hvor socialrådgiverne sidder med familien og skal træffe vigtige beslutninger for barnet derfor vil jeg også sætte mig i spidsen for at sikre en langt bedre og tættere opfølgning på kommunernes praksis når vi sætter nye reformer og lovændringer i værk det er min opfattelse at forbedringer på området kræver at vi fortsat har fokus på at styrke effekten af de sociale indsatser for hvis vi får mere viden om hvad der rent faktisk virker har vi også et langt bedre grundlag for at skabe forandringer for dem som har brug for hjælp det kræver i første omgang udvikling af et solidt data og vidensgrundlag der er et nødvendigt fundament for kommunernes arbejde og samtidig skal kommunerne understøttes i at kunne måle effekten af deres arbejde ligesom viden om virkningsfulde indsatser skal udbredes til kommuner og sociale tilbud og vi er allerede i gang med arbejdet ved satspuljeforhandlingerne

blev det netop aftalt at investere massivt i udvikling og udbredelse af virksomme metoder og lovende social praksis og jeg ser meget frem til de forhandlinger vi skal have i satspuljenkredsen om den børneramme som også blev aftalt ved satspuljeforhandlingerne og jeg håber der vil være opbakning til at bruge pengene på at få udviklet og afprøvet solide og virksomme metoder

i den nye regering vil vi fortsat arbejde med de ti mål for social mobilitet

sikre os at vi bevæger os i den rigtige retning så for lige at opsummere nej jeg synes bestemt ikke at vi er i mål

til implementering af barnets reform eller i forhold til socialområdet generelt men hvis vi holder fast i de spor vi har lagt i fællesskab og hvis vi fastholder fokus på virkningen af indsatserne

vil tage imod hjælp fra taskforcen jeg har en tidligere kollega som netop

taskforcen ud så der skal også være et politisk flertal for det der kunne man jo overveje om man på en eller anden måde skulle gøre det obligatorisk at sende taskforcen ud i de sager og

til de mange regler som vi også har vedtaget her i folketinget anerkender vi også dansk folkepartis side

anbringelsesreformen fra to tusind og seks

man fuldt ud havde implementeret barnets reform

flere undersøgelser har desværre vist at der sker alt for mange fejl på området

at systemet har svigtet

underretningsregisteret som ministeren nævnte det var også dansk folkeparti der netop

stillet et spørgsmål til karen hækkerup hvor man fandt ud af at der

underretningerne bekymringen gik jo på at man

at socialrådgiverne skulle holde ferie derudover

jo det er rigtig godt at man nu er forpligtet til at reagere inden for fire og tyve timer

i forhold til rigsrevisionens kritik er det jo ikke kun en kritik af kommunerne den peger også ind

det problematisk at man ikke i tilstrækkelig grad har understøttet kommunerne

så den i dag tydeliggør kommunernes forpligtelse til en tidlig forebyggende indsats

indsatser samt deltagelse i netværks og samtalegrupper med jævnaldrende med lignende problemer for at anvende forebyggelsesparagraffen er det ikke en forudsætning at der udarbejdes

hundrede og fyrre de forebyggende indsatser kan foregå

på området vi ved at børn af forældre der selv har været anbragt i markant større omfang end andre oplever at blive anbragt uden for hjemmet i løbet af deres første seks leveår den viden skal vi selvfølgelig bruge til at forebygge vi ved også at der er færre sammenbrud i anbringelserne

andre anbringelsesformer i servicelovens § seks og fyrre står der at der skal ske en

systematisk inddragelse af familie og netværk når et barn har vanskeligheder med henblik på en vurdering af et barns eventuelle behov for støtte efter serviceloven

familierådslagning netværksmøder med mere de har en rigtig god

vi ved også at relationen mellem de anbragte børn og deres familier

at støtte udsatte børn og unges mulighed for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer derudover skulle barnets reform sætte fokus på at børn og

skulle styrkes i den nødvendige forberedelse til et liv som voksen

er anbragt uden for hjemmet skal kommunerne lave en plan

den unge bliver atten år og det skal de gøre et halvt år inden derfor mener vi også det er vigtigt at vi sikrer at der tages ordentlig hånd om den unge herunder stillingtagen til om der er behov for efterværn efterværn

socialdemokratiet det radikale venstre og dansk folkeparti

folketinget har de sidste ti år vedtaget store reformer og lovændringer der skal understøtte indsatsen folketinget konstaterer at der fortsat er udfordringer med kommunernes implementering af lovgivningen på området herunder fra barnets reform udsatte børn unge og deres familier skal have den hjælp som de er berettiget til efter loven og skal selv kunne vælge deres bisidder folketinget opfordrer derfor regeringen til fremadrettet at følge bedre op på implementeringen af nye reformer i kommunerne herunder sikre at den gældende lovgivning bliver overholdt og at kommunerne opfylder deres rådgivningsansvar herunder fremadrettet at benytte de redskaber og sanktionsmuligheder der findes over for kommuner der ikke følger og overholder lovgivningen folketinget opfordrer endvidere regeringen til at arbejde for at kommunerne i højere grad kan basere deres arbejde viden om effekt så indsatsen over for udsatte børn unge og deres familier forbedres

kontinuitet i anbringelsen sikre en stabil og nær voksenkontakt og bedre rammer for kommunernes indsats herunder et øget og forbedret samarbejde mellem myndigheder og forvaltninger derudover skulle der være fokus på en tidligere forebyggende indsats problemerne skulle tages i opløbet inden inden de voksede sig store og børnene skulle sikres den rette hjælp i tide

af barnets reform er indsatsen styrket yderligere reglerne om statsrefusion er ændret så særlig små og fattige kommuner ikke står helt alene med udgiften til at anbringe meget store børneflokke og i to tusind og tretten kom overgrebspakken som skal forebygge overgreb og sikre en styrket indsats for de børn og unge som har været udsat for overgreb der er gennemført en tilsynsreform som sikrer bedre tilsyn med opholdssteder for blandt andet børn og unge så det ikke længere er kommunerne selv der fører tilsyn med deres egne tilbud

sammen indsatser som skal bidrage til at børn og unge får den hjælp de har behov for og at systemet ikke svigter når forældre og andre som ellers burde give den rette omsorg svigter men hvordan står det så til her seks år efter at barnets reform trådte i kraft det er det vi skal drøfte i dag status er desværre at det ikke går godt nok for der er stadig for store problemer nogle kommuner gør det rigtig godt og det er vigtigt at sige at de kommuner har taget lovens formål og bestemmelser til sig andre er altså langt fra målet og vi skal være ærlige og sige at det går ud over børnene socialstyrelsens evaluering af barnets reform fra to tusind og femten viser at det på nogle områder går fremad men også at langtfra alle kommuner lever op

som viser at der stadig er fejl i mange sager med børn og unge minder os om at arbejdet altså langtfra er tilendebragt der er stadig behov for at vi følger op der er stadig behov for en større og bedre indsats som sikrer at børnene og de udsatte familier får den hjælp de har krav på evalueringen viser at der stadig er kommuner derude der på trods af kendskabet til den skærpede underretningspligt ikke er gode nok til at følge op på underretninger at der i nogle kommuner er en gevaldig udfordring med at sikre

mellem modtagerenheden og den øvrige forvaltning og at samarbejdet med øvrige fagpersoner

der er stadig børn der ikke får den hjælp de skal have tidligt nok der er stadig børn der ikke inddrages i deres egen sag og der er stadig børn og familier

den indsats som vi ved virker fordi vigtige oplysninger ikke gives videre eller der ikke regeres hurtigt nok det er spild af både menneskelige og samfundsmæssige ressourcer når vi ikke gør det godt nok vi ved godt hvad der virker men vi skal blive langt bedre til rent faktisk at gøre det der virker i stedet for at

og i værste fald direkte skadelige indsatser skal vi sørge for at kommunerne anvender den viden de har om hvad der virker vi skylder hver enkelt familie og hvert

derfor er der behov for at kommunerne i højere grad lever op til deres ansvar det er vores ansvar som politikere at sikre at de intentioner der er i den lovgivning som gennemføres også bliver til virkelighed ude i kommunerne at intentionerne om bedre forløb tidlig indsats og inddragelse også bliver til virkelighed for de børnefamilier det hele handler om derfor er jeg glad for at dansk folkeparti endnu en gang har rejst en forespørgsel

der er behov for at regeringen følger op på den lovgivning et bredt flertal i folketinget står bag det er nødvendigt at regeringen tager ansvar for at kommunerne følger den lovgivning der er lavet og lever op til intentionerne bag barnets reform

herunder ikke mindst ved fremadrettet at benytte de redskaber og sanktionsmuligheder der findes over for kommunerne

med de ord vil jeg sige tak for ordet og jeg vil også understrege at socialdemokratiet står bag

en øget ansvarliggørelse hos de kommuner hvor det halter samtidig som jeg også var inde på i min min tale er det vigtigt at sige at der er rigtig rigtig mange kommuner der gør det godt vi skal kunne skille tingene ad

er et problem der hvor man ikke lever op til sit ansvar der

skal vi være langt bedre og langt mere målrettede i til at bruge de redskaber og sanktionsmuligheder der faktisk findes

for at sikre at børn der har det vanskeligt i livet

den røde tråd i alle initiativer barnets reform overgrebspakken forebyggelsespakken tilsynsreformen for

tale det ned og have en forkert opfattelse af alt det man har lavet på tværs af skiftende regeringer

jeg også med et glimt i øjet sige til ordføreren for

til enhver tid siddende ministers ansvar at følge op på loven på tværs af skiftende regeringer men vi byder den nuværende minister velkommen med de få måneder hun har været her og glæder os over at hun har blik for det men pointen er bare

skal tale det ned for der er masser af elementer der er blevet bedre

nævne ét fire og tyve timersreglen

for at nævne noget andet

centrum er jo netop at vi lytter til barnet

udgangspunkt i barnets ønsker

retssikkerhedsfølelse

vil det nok komme til udtryk ved et ønske om at

det håber jeg bliver resultatet

det videre forløb og ministeren

udtryk for at hun vil følge det tæt og med udgangspunkt i de intentioner vi har her i

de familier som tidligere har klaret sig

altså flere udsatte familier der lever i fattigdom kombineret med at kommunernes økonomi er begrænset af en meget lav offentlig vækst som reelt betyde nedskæringer det er en opskrift som i virkeligheden kun kan gå galt

vi frygter at socialrådgiverne vil blive belastet af flere sager og færre kollegaer og at færre familier

hjælp i tide der gør at vi kan undgå

udsatte børn ikke kommer i klemme og det er utrolig vigtigt at vi

en væsentlig diskussion vi har om implementeringen af barnets

blandt andet fordi vi jo taler om hvordan vi kan styrke børns retsstilling for også at styrke deres situation generelt

det kunne mildest talt gå bedre som der også er nogle der har været inde på fra talerstolen jo der er ting der går fremad heldigvis men der er altså også ting som vi kunne gøre meget meget bedre

skal opprioriteres vi skal sikre at anbringelserne sker ud fra barnets tarv

vi skal sikre at de obligatoriske samtaler ikke bare bliver afholdt og så krydser man af i sit

dokumentationskravskema at nu er er samtalen afholdt

socialrådgivere som er i stand til at inddrage og lytte til børnene og lade deres

afgørelserne det er vigtigt at understrege at alle børn har ret til en bisidder

det er så vigtigt at hver eneste barn har sin egen stemme i

plejefamilien eller de biologiske forældre

nedskæringer i ankestyrelsen det har også betydet en forringet retssikkerhed med færre ressourcer til sagsbehandlingen og en svækkelse af kontrollen med kommunerne

sikre at ankestyrelsen har tilstrækkelige midler til at behandle klagesager

indsatsen med børnetelefonen og bisidderordninger hos børns vilkår

og så skal vi give sagsbehandlerne færre sager og mere tid til at arbejde tværfagligt

jo også socialrådgiverne har påpeget

men det forebyggende arbejde er det bedste vi kan gøre for børn

så stabilitet i livet og trygge rammer i familien er rigtig rigtig vigtigt også selv om der kan være problemer i familien vi kan godt have en tendens til herinde

problemer med alkohol i en eller anden grad vupti det må føre til en anbringelse i virkeligheden er det bedste vi kan gøre for børnene

forsøge at hjælpe familien med at løse problemerne før de vokser sig så store at anbringelse bliver nødvendigt men det halter med det forebyggende arbejde og det kræver at vi tør

er at netværksanbringelser tvangsadoption og

endda den herningmodel som i virkeligheden burde betyde at vi investerer mere i det forebyggende arbejde faktisk efterhånden bliver brugt

at gøre det bedste for børnene men som en undskyldning for

citere bettina post som på et tidspunkt sagde at det sociale arbejde aldrig bliver bedre end det det har

og som skal lave aftaler mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi

og uddannelsesmuligheder ringere muligheder for at få arbejde hvis deres forældre ikke har følger med

sociale problemer i familien som kan

sociale nævn vil jeg meget gerne diskutere på et tidspunkt

de tiltag som enhedslisten støttede dengang som er endt lige godt det har vi

at

synes det er rigtig spændende

nye reformer i kommunerne herunder sikre at lovgivning bliver overholdt og at kommunerne opfylder rådgivningsansvaret i højere grad inddrager børnene og gør brug af efterværn over for tidligere anbragte unge folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for at kommunerne i højere grad kan udvikle en stærk faglighed om deres arbejde så indsatsen over for udsatte børn og unge forbedres og at kommunerne har økonomiske rammer som kan understøtte en god

at opgaver på det sociale område varetages bedst så tæt som muligt på borgerne

sidste år var vi med socialudvalget på

i jylland og der var vi blandt andet i tønder kommune der prøvede jeg at teste min egen holdning

for området men han bekræftede min holdning til at det er vigtigt at det er så tæt på borgerne som muligt ved at

de her problemstillinger i de her familier er og derfor er det så afgørende at man er tæt på borgerne at man kender hele familien og at man kan tilbyde den her meget

som er det vi tror på virker

er så løsningen på at vi igen og igen kan konstatere at kommunerne ikke overholder loven

ikke er nok altså der er odense

slagelse tønder brønderslev

herindefra hvad det er der foregår og selv om vi har været ude og tale med dem selv om vi prøver at komme tæt på selv om vi hiver eksperter ind til at fortælle os om mulighederne for at sanktionere er

sammen står i en låst situation hvor vi bare ikke forstår hvad

aldrig nogen sinde brugt så mange penge i det offentlige i som vi gør i øjeblikket

hvordan vi har et etableret

fokusere mere målrettet på

endnu mere vi må som minimum kunne sikre at børn som står i den ulykkelige situation at de svigtes af deres forældre ikke svigtes af de offentlige myndigheder ministeren reflekterede i sin tale en lille smule over om vi har implementeret for mange reformer at

det er jo fuldstændig rigtigt at vi har indført meget ny lovgivning på det her område der har været barnets reform

så vigtigt at vi får styr på det her område

alt alt for mange ulykkelige sager sidste år ja det er

afsatte vi også satspuljemidler til at kunne udbrede herningmodellen og det er jo

at socialrådgiverne sagsbehandlerne har færre sager

gribe de her problemstillinger og det skal vi jo fortsætte med at

følge det her område tæt og derfor kan vi naturligvis også tilslutte os den af df

og det er guld værd for mig at kunne lytte til erfarne kolleger

masse erfaring i forhold til hvordan det her har udviklet sig gennem årene så derfor

kommunerne lever op til intentionerne i barnets reform og efterfølgende hvad der skal ske med de kommuner

at den status som der allerede er

i mange år allerede tusind og seks

anbringelsesreformen og siden altså barnets reform

især snakker om i dag formålet har været og er fortsat en bedre indsats for udsatte børn herunder børn der er anbragt uden for hjemmet

konstatere at vi som samfund endnu ikke har løftet den opgave

vis så mit inderlige håb for dagens forespørgselsdebat

mest til at handle om hvem der har ansvaret og hvem ministeren skal holde i ørerne i min bog er der ingen tvivl om at det ansvar er delt kommunerne har ikke været dygtige nok

vurdere om opbakningen herfra

absolut ingen interesse i at fritage kommunerne for den del af ansvaret som

fra vores side ligger et ansvar i at sikre en ordentlig opbakning til kommunerne i forhold til kan løfte opgaven her tænker jeg

eller nærmere underprioriteringer og samtidig køre en benhård økonomisk styring af dem hvor vi på årlig basis beder dem om

optik ingen tvivl om at vi herfra burde bakke langt mere op om investering i flere sagsbehandlere det ved vi virker og vi ved at det modsatte har konsekvenser derfor er herningmodellen også en

langt større fokus på det efterværn som også

jeg glæde mig over at ministeren tidligere har flirtet lidt med ideen om at gøre efterværn for udsatte unge til et retskrav og det var noget vi godt kunne arbejde videre med hvis ministeren fortsat går

et tæt samarbejde med kommunerne

sikre implementeringen af de her reformer og også være meget grundig og bestemt i den opfølgning uden at jeg nødvendigvis tror at økonomiske sanktioner er det de har allermest brug for samtidig håber jeg også at

vil prioritere at bakke kommunerne op i den indsats

i hvert fald sikrer os at kommunerne har ressourcer og faglighed og kompetencer

loven men

implementeringen af den

for at illustrere hvor stort der faktisk er tænkt det ene mål er at sikre et trygt omsorgsmiljø der tilbyder nære og stabile relationer og øvrige relationer over for

at sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at kunne indgå i sociale relationer og netværk

unges skolegang og integration i uddannelsessystemet

at fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel

forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv

de redskaber der er til rådighed er at skabe efterværn vil sige en bedre overgang til voksenlivet og

for eksempel ret til en kontaktperson fra barnet

en meget stor gestus over for et

stå på egne ben og klare sig så der er altså rigtig mange gode initiativer i

der er støtte til forældre i forbindelse med et barns anbringelse ved hjælp af en støtteperson og barnet kan også selv

blevet tolv år klage over foranstaltningerne i kommunen og barnet kan også få en støtteperson

to særlige initiativer som jeg godt vil

en tidlig tværfaglig indsats og det andet er

hundrede og tre og halvtreds den er velkendt i hele den sociale verden

langt langt flere indberetninger imens

kom her i efteråret

den udlicitering som socialstyrelsen foretog for at undersøge de to paragraffer jeg har nævnt her

meget svært at finde ud af om nogen kender den og det der undrer mig

specialundervisningsbørn og

tale sammen på tværs af institutionerne om den samme familie og om det samme

at en sundhedsplejerske en pædagog i en daginstitution en pædagog fra en vuggestue en pædagog

om at der var grund til at gå ind og gøre noget

den paragraf kender de ikke den bliver ikke brugt og revisionsfirmaet har faktisk undersøgt det for at finde ud

det muligvis er sådan at de voksne som kunne bruge den ikke bryder sig om at bruge den fordi de kan gøre

uden samtykke fra forældrene og det mener de ikke er en god

godt vil diskutere med ministeren ved lejlighed i udvalget

ikke indkalde til samråd i tide og utide men det er da et tema som vi burde

har jo ændret sig konstruktivt

godt trække herning kommune frem en gang til for at sige at

socialrådgiverne bedre tid

de nyansatte socialrådgivere tjent deres egen løn ind nu gælder det i hele herning kommune og

på en konstruktiv måde og få dem til at bidrage til

det her er jo bestemt ikke et område som har manglet politisk fokus og inden for de seneste ti år

også set flere reformer på området som skulle sikre en forebyggende og tværfaglig indsats hurtig vurdering af underretninger om overgreb og omsorgssvigt børnefaglige undersøgelser handleplaner opfølgning inddragelse af barnet og forældrene ret til bisidder dokumentation af effekt kvalitet i anbringelse og så videre og så videre

der var intentionen fra forældre hører jeg at kommunerne ikke altid har fokus på at give forældrene den støtte og de tilbud der er brug for til at styrke deres relation til deres børn fra børnene og de unge hører jeg at de ikke føler sig hørt

og at de mangler kontakt til de mennesker som træffer så store beslutninger for deres liv fra sagsbehandlerne hører jeg at de er ved at drukne i registrering og indrapporteringer frem for at bruge tiden sammen med børnene familierne og andre fagpersoner så de reelt kunne være med til at gøre en forskel og fra anbringelsessteder

at en del unge alt for hurtigt skal klare sig selv uden det efterværn den hjælp til overgangen til voksenlivet som alle unge kan have brug for men særligt unge med en særlig baggrund og et spinkelt netværk at trække på revisionskritikken fra efteråret fortæller også at reformernes intentioner ikke er nået ministeriet får faktisk en hård kritik

at have sørget for en ordentlig implementering af lovgivningen der er stadig for meget sagsbehandling der ikke lever op til lovgivningen inddragelse af børn og unge halter og de initiativer der er taget i forbindelse med reformerne

den daværende ministers svar på revisionskritikken var og det er så også den jeg hører i dag

på for kort tid men hvor meget nyt er der egentlig sket lovgivningsmæssigt i hvert fald af de centrale dele altså handleplaner er ikke noget nyt og opfølgning bør være en selvfølge

børn har været gældende siden vi ratificerede børnekonventionen for fem og tyve år siden spørgsmålet er

mange organisatoriske ændringer

forvaltning og ledelse af området har stor betydning for om indsatsen i tide kan lykkes

på om alle kommuner har de nødvendige rammer og muligheder for at hjælpe udsatte børn og unge nogle kommuner har en relativt større andel sårbare og udsatte børn og et svagere skattegrundlag end andre det må ikke få betydning for børn og unges adgang til hjælp hvilken kommune de vokser

bør der måske også kigges på om de eksisterende udgiftsbehovskriterier er relevante så vil jeg sige at der desværre nok ikke bare er en værktøjskasse der kan hives frem og så er der styr på området men det er vigtigt at der arbejdes for en bedre retssikkerhed og større legitimitet og tillid bag de beslutninger der bliver truffet på børne og ungeområdet sidste år satte vi på satspuljen midler af til implementeringen af sverigesmodellen herningmodellen eller hvad vi nu vil kalde den

kunne sikre mere inddragelse og reel retssikkerhed for både børn og forældre hvis den implementeres ordentligt og der blandt andet sikres kompetenceudvikling og her mener jeg gerne så praksisrettet som overhovedet muligt

at opnå målet om at flere børn skal have en tryg opvækst og et godt liv sf står bag den vedtagelsestekst som fru pernille skipper læste op

men jeg synes det er lige så vigtigt at kvaliteten i dem er i orden

set ikke sikrer retssikkerhed det kan for eksempel være sådan nogle indberetninger til ankestyrelsen

danmarks statistik som alene er til for at fodre systemet med informationer jeg

i en familieafdeling for for ikke så lang tid siden og jeg har

hvor meget ligegyldig dokumentation i hvert fald set

som alene var til for at servicere

mange forlade faget faktisk flygte fra

pyt med retssikkerheden i vores børnesager

er nogen enkle løsninger måske skulle vi i virkeligheden have en kommission der kunne kigge på

skal til for at det bliver nemmere at leve op

og levere en

en taskforce jeg tror godt man kunne udvikle taskforcekonceptet

om kvaliteten i sagsbehandlingen og den hjælp som børnene

er vi af den opfattelse at opgaverne på det sociale område varetages bedst af kommunerne hvorfor nu det jo fordi kommunerne er tættest på borgerne og har de bedste muligheder for at vælge den indsats som bedst imødekommer det enkelte barns og familiens behov jeg kan også sige

er det min opfattelse at kommunerne ønsker at gøre det bedst mulige for de udsatte børn og unge det er naturligvis ikke i

at kommunernes sagsbehandling

som folketinget har gjort meget for at løse i de seneste år

det er et sejt og langt langt træk

i ankestyrelsen og har siddet der som lægdommer og jeg må sige til jer at

fordi der ikke bliver brugt ressourcer

hvor bliver der brugt mange kræfter her men det gør vi

fordi sådan er demokrati og det er det vi har bygget

vedtaget en række reformer på området for udsatte børn

fjorten og tilsynsreformen i

og fjorten med de fem nye

tilsynsenheder på socialområdet

understøttes så med tiltag som kommunernes etablering af en særlig taskforce massiv efteruddannelse og underretningsstatistik i to tusind og seksten reformerne har været med til at kommunerne har fået et øget fokus det er der slet ingen tvivl om på området det er min oplevelse

jo medarbejdere fra ankestyrelsen og socialstyrelsen

kommuner der frivilligt har været interesseret i at gå ind i de her sager og få den juridiske og sociale rådgivning som

på så kort tid har været en større udfordring for kommunerne end folketinget måske havde forudsat da man satte det i gang jeg tror

der stadig væk er kommuner som har problemer med at overholde lovgivningen og som ikke har en tilstrækkelig kvalitet i sagsbehandlingen og det er ikke acceptabelt

har også været enighed om at vi i folketinget skal have større fokus på at sikre at de reformer vi vedtager har den ønskede virkning inden vi vedtager nye regler og

så glad for fru marianne jelveds indlæg hvor

det godt kunne være at vi skulle stoppe op og kigge på de eksisterende regler frem for altid at tilføje nye regler

en god logik at følge jeg vil sige tak for

både nu men også fremadrettet så tak for debatten

vi har jo set at

er der kommuner hvor der er blevet stillet et politisk forslag om at få taskforcen

så afviser det og det synes jeg også virker rigtig rigtig mærkeligt fordi man jo netop kan få en rigtig god læring og jeg da bare sige til de kommunalbestyrelsesmedlemmer at det

at få gode råd og få gode muligheder for at

dokumentere for meget og er for lidt ude ved børnene det er jo fordi vi

mange snakker om i dag blandt andet liberal alliance

på nuværende tidspunkt har ansvaret hvis jeg har talt rigtigt

jeg vil gerne kvittere for hyrdebrevet som ministeren lige nævnte det er vi rigtig glade for i dansk folkeparti det er et af de spørgsmål vi har rejst

tabt arbejdsfortjeneste blandt andet når man har et sygt

eller et barn med handicap jeg har noteret en masse her

man er for eller mod anbringelser det handler om

de rigtige børn der bliver anbragt på det rigtige grundlag noget andet jeg tit har tænkt på når

cavlingprisen i to tusind og elleve mener

de børn efterfølgende har de efterfølgende fået

har brug for hjælp til at forstå hvad der

alle er utrolig interesserede i at gøre det bedste på det her område

er socialrådgiverne kommunerne politikerne

men vi må bare konstatere at uanset hvor godt man prøver at gøre det

det ikke godt nok og der er stadig væk

har et indlæg der siger at retssikkerheden er truet for anbragte børn det er

selv når der gennemføres en børnesamtale er kvaliteten af samtalen ofte ikke god nok hvilket børns vilkårs bisidderkorps har erfaret gennem bisidning af mere end to tusind børn i sociale sager en erfaring der understøttes af en undersøgelse fra

nationale forskningscenter for velfærd som viste at blandt de elleve til sytten årige er mere end halvdelen ikke blevet taget med på råd i forbindelse med valg af anbringelsessted det er jo hele essensen

de skal høres og deres ord

vilje til at kigge på om der er nogle ting vi kan gøre

bedre blandt andet blev der nævnt § ni og fyrre a den er jo ret interessant

om nomadefamilier der flytter frem og tilbage mellem

jeg ville have sagt nogle ting til enhedslisten

er ikke til stede men det var nu ikke for at være polemisk at jeg stillede spørgsmål til enhedslistens

underretningsregisteret synes skal kigge på hvordan vi kan

tak for debatten i dag